anmeldelser ministeren for ligestilling og kirke lovforslag nummer

disse valg er anmeldt følgende valggrupper en gruppe på to og halvfems medlemmer

radikale venstre socialistisk folkeparti enhedslisten

venstre dansk folkeparti liberal alliance det konservative folkeparti og sambandsflokkurin der foreligger indstilling fra grupperne om disse navne navnene på de valgte kan findes på folketingets hjemmeside og i folketingstidende samtidig

to gange en minut til

til at besvare spørgsmål i spørgetimen i dag har statsministeren udpeget erhvervs og vækstministeren og ministeren for udviklingsbistand til erhvervs og vækstministeren er anmeldt

hans kristian skibby louise schack elholm jacob jensen torsten schack pedersen vi når nok ikke den sidstnævnte til ministeren for udviklingsbistand er anmeldt følgende spørgere ellen trane nørby christian juhl hans kristian skibby jakob ellemann jensen

så giver jeg ordet til herre kim andersen for et spørgsmål

den situation der er inden for erhvervslivet i forhold til at fremskaffe risikovillig kapital på den vækstkonference som både ministeren og jeg deltog i

erhvervslivet og fra repræsentanter for den finansielle sektor at der rent faktisk er noget om den megen snak om kreditklemmer særlig tre kategorier af virksomheder er berørt af kreditklemmer nemlig små og mellemstore virksomheder og virksomheder som beskæftiger sig med med landbrug og med

nogle overvejelser omkring nogle eksportkreditordninger og nogle vækstkautionsordninger men jeg tror ministeren efter mandagens møde må være enig med mig i at det i sig selv ikke løser

der er omkring kreditklemmer derfor vil jeg gerne høre hvad ministeren aktuelt har af

overvejelser og initiativer for at afbøde kreditklemmeproblematikken

nøglen til at få skabt udvikling og vækst i nogle sektorer som har et stort potentiale i sig særlig de små og mellemstore virksomheder har et betydeligt potentiale i vores land både for at skabe værditilvækst

for at øge antallet af arbejdspladser derfor er det her en

ganske alvorlig og seriøs problemstilling som jeg meget gerne vil høre ministeren om

at ministeren er indstillet på at tage nogle initiativer for at få

af små og mellemstore virksomheders sunde projekter

er den at vi har fået sådan en todelt

i kraft af den sunde økonomi som danmark har er i stand til at kunne lånefinansiere deres initiativer billigere end deres konkurrenter

jo positivt men de små og mellemstore virksomheder er for manges vedkommende i klemme eller ramt af skrappere finansieringsmuligheder der har vi

også nye initiativer her hvor vi

med til at skabe et grundlag for at små og mellemstore virksomheder som har nogle lånebehov

kan få mulighed for at få det der hedder efterstillede lån sådan at de kan komme i gang med at realisere

via eksport kredit fonden giver mulighed for at eksport kredit fonden ikke alene kan lånefinansiere eller garantere eksportordrer

sådan at man etablerer nye og flere danske arbejdspladser det er nogle af de konkrete initiativer der ligger jeg er meget opmærksom på at det

være en afhjælpning men det er muligvis ikke nok eller tilstrækkeligt

jeg også meget glad for det tilsagn der kommer fra

i fællesskab hele tiden har fokus på hvordan vi

sikre at den finansielle sektor kommer så meget på fode at markedet via de finansielle virksomheder bliver mere tunet ind

at servicere lånefinansiere virksomhedernes sunde projekter og at

i spil til skabelse af arbejdspladser der kan jeg måske lige nævne at vi har et udvalg siddende om etablering af erhvervsobligationer for små og mellemstore virksomheder som gør at de

barsler med med en rapport eller nogle indstillinger

ministeren siger jo også i sit svar her relativt direkte at det i sig selv ikke gør det

den finansielle sektor i sig selv og den skal påtage sig mere risikovillighed også fordi vi jo rent faktisk ved at der er en lang række små og mellemstore finansielle virksomheder som rent faktisk har et betragteligt indlånsoverskud og der vil jeg gerne høre hvad ministeren vil gøre for at vi kan få udløst den reaktion fra den finansielle sektors side så vi kan få det indlånsoverskud i spil

den almindelige kommercielle og markedsbaserede

have mere gang i hjulene og i den forbindelse

også været fremme det kom også frem på konferencen i skanderborg i mandags at finanstilsynet er

blevet meget restriktivt i sin virksomhed fra at man før finanskrisen måske var

havnet i den modsatte side af vejens grøft og og det i sig selv er med til at cementere en lavvækstsituation hvad vil ministeren gøre for at bløde op på finanstilsynets

men også få reguleret den finansielle sektor sådan

undgår en ny finanskrise

i kølvandet på den store internationale krise i to tusind og otte

også i forhold til andre lande

proaktivt finanstilsyn

den opfattelse at at internationale investorer

har jo åbenlyst ikke virket så et aktivt finanstilsyn er vigtigt

er opgaven er at vi får konsolideret bankerne

en situation hvor man kan sige at

seks

en lavkonjunktur gå længere og det er muligt at vi skal se på

finanstilsynet om at udøve sin virksomhed på nogle præmisser som måske var fornuftige for fire år siden ved finanskrisens indtræffen men der er jo sket noget i mellemtiden og derfor vil jeg meget gerne appellere til at ministeren prøver

hvordan vi kan lempe de metoder

selv sagt og dets direktør har selv understreget at man er meget proaktiv som ministeren også kalder det og at man

fremme i skoene i forhold til andre tilsyn i europa det er for så vidt udmærket men der skal jo være proportionalitet mellem problemet og så hvor langt fremme

her er der faktisk en grundlæggende sund økonomi der er virksomheder og sektorer som har brug for kapital til at udvide produktionen og få skabt nye arbejdspladser og det må vi være enige om er det det drejer sig om nu

at understøtte de vækstpotentialer der er og få skabt de arbejdspladser som der overhovedet er mulighed for

meget meget kreperligt for at sige det rent ud hvis vi har et finanstilsyn som er med til at understøtte en lavkonjunktur og ikke det modsatte hvad vil ministeren konkret gøre for at få blødt op på den meget rigoristiske form som finanstilsynet har

har ansvaret for bankens drift det er

at vi har sunde pengeinstitutter som også har gode indlån men vi har altså også pengeinstitutter som er udfordret vi ser at pengeinstitutter er nødt til at lave meget markante nedskrivninger og det er jo blandt andet noget der er sket i kølvandet af

måske lidt letsindige investeringer i nogle ejendomsudviklingsprojekter eller lignende

i virkeligheden skal er at vi at vi skal tilbage til de klassiske dyder i bankverdenen hvor man sætter fokus på hvordan kan vi servicere de virksomheder som etablerer nogle arbejdspladser også for lokalsamfundene

gerne sige det på den måde at den forligskreds vi har

finde muligheder for at dreje på nogle knapper som gør

de sundeste banker får lidt bedre muligheder

vi behøver ikke at have generelle regler hvis man kan målrette dem men

også gør at den måde vi kan håndtere krisen på herhjemme og har gjort det indtil dato

med til at betale det er faktisk

en oprydning i sektoren selv

det er jo et område som fylder meget i den debat som vi har i danmark

jeg konkret vil spørge til er den her plan som

det ikke længere er attraktivt at få tingene gjort

folk måske begynder at blive lidt for kreative igen men vi har jo kunnet se at

den her ordning som har kørt i to tusind og

både praktisk styrbar og også en som erhvervsvirksomhederne

det er vi selvfølgelig glade for men kunne ministeren ikke overveje endnu en gang at

af flere grunde dels har regeringen jo igangsat en kickstart som blandt andet har skabt nye arbejdspladser og vil skabe nye arbejdspladser også i

ved vi at regionerne og kommunerne har en lang række anlægsprojekter som sættes i gang det vil sige

er sådan at man går fra en situation hvor håndværksmestrene

boligjobordningen eller ingen job

fortsat vil kunne svare sig for den enkelte borger

nedbragt varmeregningen er i sig selv en god investering

jeg ret overbevist om at den vedligeholdelse og modernisering af private ejendomme vil fortsætte fordi det

andre lande blandt andet i sverige hvor man har gjort op med den her tendens

nytårsraket

nogen gavnlig effekt endnu på vores arbejdsmarkedssituation vi har faktisk tværtimod desværre fået flere og flere

håndværksvirksomheder ikke ville blive lukningstruede i to tusind og tretten men vi kan jo se

bragt i nyhederne i går jeg tror det tv to man bragte et indslag hvor man jo interviewede

at ministeren skal genoverveje den samlede pakke

faktisk gavner både beskæftigelsen og økonomien

med deres årsdag her for nylig hvor de påpegede nogle dystre udsigter for eksporterhvervene i kølvandet på den internationale

hjemmemarkedserhvervene

en af forklaringerne på det er jo netop at regeringens kickstart virker vi har holdt hånden under beskæftigelsen

bygge og anlægsaktiviteter

skal finansieres og begge initiativer finansieres via statskassen

med til at understøtte beskæftigelsen

også understøtte håndværksmestrene

steder hvor der har været større beskæftigelse har været på de store anlægsprojekter blandt andet statens vejprojekter osv og dem der har vundet de her store eu udbud

arbejder på motorveje i jylland

men den her boligjobordning

man vurderer er meget mere specifikt

det er den lille lokale tømrer det er den lille smedeforretning det er anlægsgartneren

når ministeren påstår at kickstarten virker

synes vi at det virker ulogisk og nærmest demotiverende at fjerne den her boligjobordning når vi kan se at den har givet

det synes vi at ministeren bør genoverveje endnu en gang

skal foretages og den kickstart som

i kommunerne som kan understøtte det

jeg godt lige anholde det der med at der også kommer udenlandske arbejdere til danmark ja det gør der

er tusindvis af danske håndværkere som arbejder i norge eller andre steder altså sådan er det jo i en globaliseret verden

arbejder danske håndværkere herhjemme og i udlandet og vice versa

sige det andet er at noget af det

også er vigtigt for at skabe grundlag for varige job

finansieringsmulighederne og her har regeringen

som fundament for de mere varige job har taget initiativer som er med til at understøtte

om kvindekvoter det var et som vi havde set frem til med spænding fordi

var noget af det som s og sf i høj grad gik til valg på

være kvindekvoter man er også endt med en løsning her et år efter dog ser det noget anderledes ud end det som s og sf gik til valg på det er nemlig ikke deciderede kvoter men det er at de en tusind en hundrede største virksomheder skal opsætte måltal og lave politikker på området jeg som kvinde står lidt undrende over for hvorfor det virker som om regeringen mener at et køn er en kvalifikation i sig selv jeg mener jo at et køn er noget som

vil jeg godt høre ministerens holdning til det her mener ministeren at

er en kvalifikation at være kvinde

det kan jo så være det modsatte for mænd

en lige behandling i forhold til kvinder mener ministeren

er vi i regeringsgrundlaget skrev at vi også ville indgå i

udviklet i samarbejde

at at de kvinder som vi gerne vil have mere aktivt placeret

virksomhedernes ledelser bliver placeret der i kraft af deres kvalifikationer og

virksomhederne at de skal opstille et måltal for hvor mange af det

politik for at man også har et kvalificeret grundlag det vil sige at kvinder

at de også i kraft af deres kvalifikationer kan udpeges

gerne vil udnytte alle de ressourcer vi har i samfundet på en bedre måde det er derfor at det ikke er et kvotesystem men et system hvor vi i samarbejde med erhvervslivet

som kan være en inspirationskilde til at få flere kvalificerede ind i virksomhedsledelserne

sig op hele modellen med at samarbejde med virksomhederne omkring at sikre at man også så på kvinderne og på at deres kvalifikationer

var et arbejde som vi startede men regeringen her trækker jo i den anden

sit samfundsansvar det kan være

indberetter sit samfundsansvar

har for at få flere kvinder ind i bestyrelserne og hvilken politik man har for at uddanne kvalificerede ledere man kan udpege til bestyrelserne

har en konkurrence om at blive

virksomhed og dermed få de bedst kvalificerede frem

hen grunden til at vi ikke har kvoterne men at vi har fundet et system som virksomheden selv kan se en

ikke selv har kvalifikationerne til

nemlig på kvinder har men når ministeren siger at

og handicappede hvor går grænsen hvor mange ting skal man til at regulere på

forskellige medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i de forskellige

at det er det samme system vi bruger til at registrere måltal og den politik der skal til det har ikke

temmelig mange virksomheder som ikke alene har fokus på

i de ledende organer i bestyrelserne men også udvider begrebet til at være mangfoldighed blandt andet med

det gør de fordi det kan svare sig

skal have kvinder ind i bestyrelsen fordi de er kvinder

kan se at det er noget der kan afspejle sig på bundlinjen

også glad for at erhvervslivet generelt har taget godt imod

af økonomien i danmark

nogle der vil mene at den er svær at få øje på når man kigger på

beskæftigelsen som er faldet med titusind siden sidste år hvor regeringen kom til økonomien var i recession i andet kvartal

erhvervs og vækstministeren om at kommentere

i deres økonomier hvilket betyder at de bremser så hårdt op at det også rammer danske eksportvirksomheder som mister muligheder for at eksportere til

vækstrater sammenlignet med europa flader ud og det gør selvfølgelig at danske eksportvirksomheder er udfordret

men det vi kan gøre er hele tiden at have fokus på at forbedre

jo bedre konkurrenceevne vi har jo flere job kan vi skabe

til at komme ud på eksportmarkederne

det formål at få sænket forbrugerpriserne

de køber både varer og services af hjemmemarkedserhvervene og dermed giver det dem et bedre fundament

at man skulle forbedre konkurrenceevnen har haltet noget i

med sig lad mig bare citere fra statsministerens

i går hvor statsministeren siger regeringen har ingen planer om nye generelle forhøjelser af afgifter erhvervsskatter eller indkomstskatter det

skatter og afgifter som man har indført med finansloven for to tusind og tolv

man indfører de her nye skatter og afgifter herunder den nævnte i lovkataloget

virkeligheden er at op gennem nullerne

en vk regering faldt den danske lønkonkurrenceevne med mere end tyve

raslede nederst glædeligvis kan vi se at der sket en

nu en stigende produktivitet og en forbedring af lønkonkurrenceevnen

er med til generelt at understøtte en god konkurrencekraft

her regering har sørget for at få styr på økonomien i en sådan grad at at omverdenens tillid til dansk

nærmest fosser ind i danmark det betyder at store virksomheder i dag er i stand til at låne

finansieringen af deres nye projekter

har sat fokus på at konkurrenceevnen skal blive bedre vi har så til gengæld også sagt at det at den tidligere regering indførte

set meget fokus på at erhvervslivets omkostninger skal holdes i ro

situation dansk økonomi med rette er i nemlig en positiv

tænke på at stribe efter stribe af anerkendte organisationer som har analyseret dansk økonomi gennem de sidste

længe før ministeren blev minister

hvad angår konkurrenceevne og også i vurderingen af hvordan den danske økonomi generelt set ser ud

års indsats fra den nye regerings side

de lave omkostninger for virksomhederne

godt holde fast i at den

der hæver omkostningsnivauet og skatteniveauet i danmark er det med til at styrke konkurrenceevnen eller er det med til at svække konkurrenceevnen

er en kendsgerning hovedansvaret for det har

selvfølgelig den til enhver tid siddende regering der har ansvaret for jeg konstaterer bare

dermed også sikrer at vi har en meget lav rente vi har lang vej igen men jeg er glad for at spørgeren også har fokus på omkostningerne derfor

vil være med til at fjerne eksempelvis den fedtafgift som venstre og konservative og dansk folkeparti indførte

regering men vi kan løse

næste spørgsmål er til ministeren for udviklingsbistand og den første spørger er herre

lange sommerperiode udtrykte statsministeren et ønske om at styrke danmarks langsigtede internationale indsats

bifalder i venstre statsministeren fortsatte derfor har regeringen øget

i regeringsgrundlaget har regeringen også lagt op til at udviklingsbistanden skal øges op til en procent af bni så spørgsmålet kan man i al sin enkelhed formulere

hvordan synes ministeren selv det går eller hvordan går det med at få hævet danmarks

hans ønske om at styrke danmarks internationale engagement

en modsatrettet tendens men

vi herfra kan arbejde sammen om at styrke det internationale engagement er det jo en god

regeringen øger udviklingsbistanden næste år med tre hundrede og en og halvfjerds

en stigning i forhold til de skøn der lå da den her retning og forøgelse blev vedtaget sidste år

det ikke er en massiv stigning men det er et skridt på vej

det er altså en styrkelse af danmarks internationale engagement vi ser

er rigtigt at ser man på tallet i kroner og øre som er

er danmarks udviklingsbistand steget ser man på procenten af bni som er den regeringen selv lægger op til i regeringsgrundlaget er

helt rigtigt der ligger den på nul

venstre kritiseres jo hist og pist for at ville skære i udviklingsbistanden mens sandheden er at vi vil holde den beløbsmæssigt fast på det niveau der gjaldt for to ti det sagde vi før valget og det siger vi stadig væk det

præcis det der sker det er jo rigtigt at procenten i to tusind og elleve

at fremadrettet budgetterer vi jo ud fra det vi ved

procenten ud fra det der faktisk skete og det kan svinge fra år til år

tilsagn der bliver givet i de enkelte år ikke altid harmonerer præcis med de udbetalinger som sker i de enkelte år det er en lidt teknisk finesse

at der fra to tusind og elleve til to tusind og tretten

forbedring af vores internationale engagement sammenholdt

og de signaler der er udsendt fra

så det er en klar forbedring

stærkere frem end som så men det er

faktum er jo at regeringen selv har ønsket at binde det

det vi ved men det ændrer ikke ved

og det vi tror

jo et fald altså så kan vi håbe at det

bliver mindre men

danmarks bruttonationalindkomst

en reduktion i kroner og øre

langt mere markant

den bliver højere end det skønnede niveau

år vil være højere endda noget højere end

udviklingssambejdet jeg glæder mig over

jeg behøver ikke at gentage de spørgsmål som den tidligere

venstremanden har stillet jeg synes også det er mærkeligt men jeg må dog erkende det at jeg kan se at venstre og konservative ville være endt på en bistandsprocent på nul

i år hvis deres planer var lykkedes

kan man godt sige at der er relativ forbedring men

den her diskussion igen næste år og næste år igen

ordene i regeringsgrundlaget og handlingen der er det jo ikke nok at sige

finde en forklaring på vi er nødt til at forholde os til det mål som regeringen har sat og vi vil meget gerne hjælpe den med at nå

det er der lavet en plan eller

konkret plan det

er at vi her også skeler til den økonomiske udfordring

håber at den økonomiske situation vender at økonomien igen blomstrer

der dermed kan blive basis for

mod den ene procent som regeringen står fast på er målet derudover ser vi selvfølgelig nøje på at

strategi for en effektiv brug af udviklingsbistanden så vi skaber solide resultater

jo glædet mig over det gode samarbejde der har været mellem alle folketingets partier hvor vi her

giver en klar retning og en mere effektiv udviklingsbistand

til at man arbejder lidt mere seriøst

må vi jo lide den tort at procenten falder

vi forhåbentlig enige om altså hvis nu

økonomiske vækst stiger i to tusind og tretten og forslaget til finanslov forbliver uændret så bliver det ikke nul

og det er jo lidt grotesk kan man sige

med norge sverige og luxembourg men de lande

hvad er årsagen til at danmark ikke

på det niveau som de lande tilsyneladende trods kriser og trods alle mulige andre problemer

stigning også med et blik på den økonomiske krise danmark er i det er rigtigt

lederskab er anerkendt og det giver dem en stærk og

i verden der er lande der ligger betydelig lavere og

der har jo været en stor

og derfor har vi stiftet en klub der hedder g07

på europa og resten af de rige lande

og derfor mener jeg at hvis vi skal have noget gennemslagskraft skal vi

de bedste sammen med de

og der vil jeg foreslå at vi får lavet en plan

kommer op på en procent jeg har også kigget på et andet tal nemlig tallet for

procent klubben kan vi være bekendt at ryge under nul

for den fattigdomsorienterede ramme

ikke alene skar den tidligere regering

udviklingssamarbejdet der skete også en gradvis udhuling

den egentlige bekæmpelse af fattigdommen derfor har regeringen nu opdelt udviklingsbistanden i to rammer en fattigdomsorienteret ramme og en global ramme som spørgeren så rigtigt indikerer det er et forsøg på også

sikre at vi netop ikke når der opstår globale udfordringer altid

til finanslov beskytte den fattigdomsorienterede del af udviklingsbistanden og sikre at der virkelig er et markant engagement i at bekæmpe

styrke den fattigdomsorienterede ramme

og det er en del af vores internationale engagement som vi står ved og som

til at give penge væk venstre påstod at

give penge væk og ministeren påstod

boldgade kan man sige

ud fra nogle budgetmæssige beregninger

procent og så videre men det faktuelle beløb i kroner og øre

i den finanslov som vi vedtager her i folketinget jeg synes måske det var bedre at benytte sig af den der kan vi jo se

to tusind og tretten

yderligere seks hundrede og ni million kroner

rettidig omhu om det er fornuftigt

og genererer overskud og produktivitet i danmark

med at vi får råd til mindre og mindre udviklingsstøtte om ti år om tyve år om tredive år hvis danmark bliver ved med at dumpe på

konkurrenceevne overskud på statsfinanserne og alle mulige

ser på at der er økonomiske udfordringer i danmark

det internationale engagement som danmark står for er jo et engagement som hjælper rigtig fattige mennesker rundtomkring i verden

lige nu strømmer ud af syrien

som hjælper meget fattige mennesker og skaber et bedre liv for dem det skal vi bidrage til internationalt det er dog ikke kun et engagement der hjælper fattige mennesker det er i høj grad et engagement der

danmark til gavn det er også med til at

vi får fred og stabilitet og muligheder for danske virksomheder giver det vækst og arbejdspladser også i danmark det skaber fred det bidrager til at mindske flygtningestrømmene

at bekæmpe fattigdom men også

med til at sikre danmark en stærk

og det kommer godt igen så det er godt for danmark at gøre det

også i det lys at vi øger vores internationale

regnestykkerne op på danmark får

men er det noget vi har behov for igennem mange mange årtier

set det er ganske fint så nævnte ministeren at vi giver penge til fattige mennesker og at det er folk der sulter ja men vi giver også mange penge til at støtte god regeringsførelse i donorlandene

fremme af demokrati og menneskerettigheder så vælger vi at give

og fem og firs million kroner har man jo et korrupt styre og en præsident

lovliggør homoseksualitet

er de eksempler som spørgeren kommer med bestemt også eksempler

investere i verden det gælder bestemt investeringerne i somalia hvor vi ved at skabe fred og sikkerhed skal skabe sikkerhed også for danske skibe sikkerhed for danske virksomheder som investerer aktivt

og engageret i nabolandene omkring

vi kan modvirke den konflikt som breder sig ud over landets grænser og også skaber flygtningestrømme

ikke ved at trække os ud og gå væk men ved at engagere os og gå ind det er støttet

danmarks indsats så ja

et af verdens rigeste lande vi har stabilitet og sikkerhed og

giver vi et aktivt og engageret bidrag

citeret for at han ikke på nogen måde kunne tænke på at legalisere homoseksualitet i ghana jeg synes jo bare det er ganske underligt

vælger at understøtte et sådant land med så mange millioner

pengene blandt andet skal gå til det der hedder god regeringsførelse demokratiudvikling og menneskerettigheder

som folks ret til selv at vælge

helt grundlæggende og fundamentalt som vi burde understøtte i stedet for men vi anerkender selvfølgelig at mange af vores penge bliver brugt ganske fornuftigt jeg har også sagt til ministeren at

at vi bruger omkring en milliard kroner på aids bekæmpelse i mange af de lande hvor der virkelig har været store problemer med aids men jeg kan

som gør det ekstremt ringe og det er altså blandt andet robert mugabes

en række af de kræfter der arbejder for forandring og demokrati og beskyttelse af menneskerettighederne

i ghana og andre lande i afrika hvor homoseksuelles rettigheder står svagt

både gennem en kritisk dialog og et aktivt engagement i forhold til regeringen og støtte

menneskerettighedsorganisationer en stribe organisationer som kæmper for menneskerettighederne og

kvinder har grundlæggende rettigheder og dem

det gør ikke noget hvis både spørgeren og svareren korter lidt af i

i den danske udviklingsbistand også mens den nuværende regering har siddet på regeringsmagten jeg

af udviklingsbistanden der bliver brugt i danmark til modtagelse af flygtninge hvor der jo er sket en markant udvidelse af antallet af kroner og øre af udviklingsbistanden som i dag anvendes i danmark under den her regering det er noget

som udviklingsministeren tidligere har været arg modstander af og derfor vil jeg egentlig gerne høre hvordan udviklingsministeren har det med at bruge ni hundrede og fire og tyve million kroner af den danske udviklingsbistand i to tusind og tretten på

noget andet er udbetalinger en regnskabsteknisk

jeg anerkender at procenten i to tusind og elleve var nul

og at det skøn vi får fra næste år bliver

det bliver en tilførsel af ekstra penge og dermed også en højere procent end den der ville

vk regeringen havde fortsat

en forøgelse næste år i både procent

af vores internationale engagement udgifterne til flygtninge i danmark steg jo meget markant ikke mindst i årene

og elleve og er fortsat på et meget højt niveau der er

og der er udgifter forbundet hermed de internationale retningslinjer tilskriver at de udgifter kan godskrives som udviklingsbistand og det

det er det internationale regelsæt

i andre lande og opgør den del

det er pludselig kan være en fremgang i udviklingsministerens hoved jeg glæder mig til at se hvordan regeringen så når op på den her ene procent som man har talt så meget om og om det så også betyder at man reelt set kun skal op på nul

mente udviklingsministeren ligesom socialdemokraterne og sf i øvrigt at det var helt forkert at man brugte udviklingsbistanden på flygtningemodtagelse i danmark og dermed

fra indsatsen i verdens fattige lande og i

også en udhulning af udviklingssamarbejdet fordi flere og flere ting kom ind og blev taget

som sagt i de sidste år under vk regeringen en meget kraftig forøgelse af udgifterne til flygtningemodtagelse i danmark det har vi forsøgt at gøre noget ved ved netop at etablere den fattigdomsorienterede ramme og den globale ramme så vi skaber disciplin og så vi sikrer at vi beskytter og friholder den fattigdomsorienterede del af vores udviklingssamarbejde fremadrettet sådan

udgifter til flygtningemodtagelse eller andre internationale problemstillinger

globale ramme og fastholder og friholder den del af udviklingsbistanden som går til de fattigste det er et sundt og godt princip som jeg

har været minister vil slå til lyd for og der har vi gået foran også internationalt

udviklingsministeren vil jo gerne tale om hvad der skete under vk regeringen i stedet for at forholde sig til hvad der er sket under den nuværende regering

havde vk regeringen lagt et finanslovforslag frem sidste år hvor vi lagde op til at der skulle bruges otte hundrede og syv og tyve million kroner af udviklingsbistanden på flygtningemodtagelse i danmark da den nuværende regering tiltrådte lavede man et ændringsforslag til finanslovforslaget fra sidste år hvor man udvidede rammen for hvor meget af udviklingsbistanden man skulle bruge i danmark i stedet for på at hjælpe de fattigste i verdens brændpunkter med en hundrede og syv og fyrre

million kroner og flyttede dem fra de allerfattigste børn i verden og dem der har allermest behov til i stedet for

have en udvidet flygtningemodtagelse i danmark det er det samme vi ser på finanslovforslaget for to to tusind og tretten og

ikke er grænser for hvor meget udviklingsbistand der hos regeringen skal finansieres og bruges i danmark i stedet for i udviklingslande

mange flygtninge der ankommer og

stigning der var tale om var jo en stigning der kom sig af at vi ønskede at sikre at flygtningene kunne bo og arbejde uden for de centre hvor de jo ellers har opholdt sig og det er en investering i et mere værdigt liv for flygtningene det indebar helt sikkert en stigning og den stigning blegner jo lidt i forhold til den stigning man for eksempel så fra to tusind og

hvor udgifterne

under den tidligere regering steg fra omkring til fire hundrede og halvfjerds million kroner helt op til otte hundrede og otte og tredive million kroner en meget markant stigning vi har investeret i og ja det står vi ved at flygtningene får et mere værdigt liv og det har kostet

vil være tale om et fald i flygtningeudgifterne og vi har som sagt skabt disciplin i hvordan vi anvender den fattigdomsorienterede og den globale ramme og det er et meget

mener statsministeren at det vil fremme danske interesser hvis det bliver en dansker som overtager posten som formand for europa europa kommissionen i to tusind og fjorten sådan som statsministeren i den internationale presse for nylig er blevet vurderet til at have en mulighed for

jeg vil gå ud fra at det så fortsat vil være en socialdemokrat der vil være statsminister

jeg skal igen sige at jeg opfatter det som et hypotetisk spørgsmål som jeg ikke kan se nogen

i øvrigt fuldstændig i tråd med hvad tidligere danske statsministre har svaret på et tilsvarende spørgsmål i en tidligere situation men hånden på hjertet man kan vel ikke blive

end en lille smule smigret over at blive nævnt i en så anerkendende sammenhæng jeg mener at det jo må være bedre at være med på listen end ikke at være med på listen

vurdering at det faktisk kunne fremme det brede eu samarbejde hvis det kunne blive en kandidat fra et ikkeeuroland altså eksempelvis danmark som kunne stå i spidsen for europa kommissionen efter 2014 altså vi

tilhører eu positiv fløjen at eu kan brække over kunne det så ikke være en fordel hvis man kunne samles om en kandidat fra et ikkeeuroland

at vi skal bruge tid på hypotetiske spørgsmål lad os holde os til

at man ikke skal sikkerhedsgodkendes for at blive minister

netop for nylig i et åbent samråd som alle havde mulighed for at følge

udtryk for på det samråd var jo at det følger af grundlovens § fjorten at det er statsministeren der indstiller til regenten hvem der skal udnævnes som

statsministerens kompetence til at udnævne ministre er altså en kompetence som udspringer direkte af grundloven

det udspringer direkte af grundloven

blive udnævnt til minister at den pågældende person er blevet sikkerhedsgodkendt

og der skal ikke være nogen tvivl om at

var klar over at det var de grundlovsmæssige rammer det siger sig selv der også gjaldt i forbindelse med den seneste regeringsdannelse derfor er svaret selvfølgelig at hverken jeg eller

at ministre ikke skal sikkerhedsgodkendes kan statsministeren så bekræfte at statsministeren jo selv har brugt udtrykket sikkerhedsgodkendelse om den procedure som henrik sass larsen altså ifølge

da sagen opstod

ikke komme uden om i tv to den niogtyvende september det vil sige dagen efter at der var nogle meget omtalte møder

statsministeriet udtalte statsministeren følgende jeg har talt med henrik sass

i morges hvor han fortalte mig at han ikke længere står til rådighed som minister i en kommende regering netop på den her baggrund at han ikke kan blive sikkerhedsgodkendt

virker mærkeligt at statsministeren er så skråsikker på at man ikke skal sikkerhedsgodkendes som minister

oplyse offentligheden om

henrik sass larsen ikke længere var en del af ministerholdet i den kommende

af grundlovens paragraffer og det regner jeg egentlig

et såkaldt sikkerhedstjek

registermæssig undersøgelse af hvilke eksisterende optegnelser der er på en given person

bruge de oplysninger hvis det findes relevant

at der skulle en sikkerhedsgodkendelse til for at blive

september to tusind og elleve at herre henrik sass larsen

kunne blive sikkerhedsgodkendt det var det statsministeren sagde jamen man kan

udtaler sig om vigtige spørgsmål

alt mellem himmel og jord men ikke mindst det her er jo ekstremt vigtigt

det vigtigt at være præcis og det var statsministeren så mildest talt ikke den niogtyvende september der må jeg så spørge er det

at statsministeren vil trække den udtalelse tilbage

den var jo meget misvisende kan man roligt sige noget andet der er meget misvisende

fra folketingsmedlemmers side er blevet spurgt rigtig mange gange til den her sag

svar der hele tiden er kommet er

man ikke rigtig har nogen kommentarer og man har under ingen omstændigheder rettet den misforståelse som statsministeren forsøgte at rette på samrådet forleden dag

at ministre ikke skal sikkerhedsgodkendes så vil

statsministeren beklage den fortalelse eller hvad det var

anledning til at henlede vores alle sammens opmærksomhed på grundloven hvori der står at det er statsministeren som bestemmer hvem der skal være minister

her sag

og følt anledning til at præcisere man kan også se rigtig mange gange også de diskussioner vi har haft i folketinget at jeg benytter begrebet sikkerhedstjek

år efter at statsministeren selv har gjort rigtig meget for at overbevise os alle sammen om at det faktisk var sådan

skulle sikkerhedsgodkendes ved netop at sige det i tv to nyhederne ydermere synes jeg

har svaret på spørgsmål om de her ting og på intet tidspunkt har fortalt folketinget at det netop ikke var sådan at ministre skulle sikkerhedsgodkendes selv om der blev spurgt

har statsministeren på intet tidspunkt ønsket

den misforståelse som der jo efter statsministerens opfattelse også var

en sag an men det er da i hvert fald en en begyndelse eller det kunne være en begyndelse hvis statsministeren i den her sag som har været så omdiskuteret

så mange spørgsmål om samråd har vi også haft om den kunne sige til folketinget i dag jamen jeg trækker da selvfølgelig den udtalelse tilbage

for en år siden nemlig at herre henrik sass larsen ikke kunne blive minister fordi han ikke kunne sikkerhedsgodkendes for det er jo det der er sandheden

han skal jo netop ikke sikkerhedsgodkendes så kan statsministeren ikke bekræfte

brugt udtrykket sikkerhedsgodkendelse

hvis man går tilbage til de her debatter

jeg synes egentlig at det ligger ganske klart selvfølgelig

at det er statsministeren som vurderer hvem der skal være ministre det er hendes personlige politiske overvejelser

ministre der er ikke så meget andet i det

vi kan jo alle sammen læse grundloven og har forhåbentlig også gjort det

en procedure i statsministeriet i dag eller påtænker man at indføre en procedure hvorefter personer der måtte have haft en forventning om at være blevet udpeget til minister eller som rent faktisk er blevet udpeget ved at henvende sig til statsministeriet kan få oplyst om der er foretaget et såkaldt sikkerhedstjek af vedkommende og i fald der er

mere udførligt end der blev svaret

skal bare forstå det rigtigt når der ikke er en procedure i statsministeriet og heller ikke har været en procedure og man heller ikke påtænker

ud fra at når herre henrik sass larsen fik besked om

politiets efterretningstjeneste og han også fik at vide hvad der stod i sikkerhedstjekket og oven i købet også fik udleveret

været i strid med de procedurer der var i statsministeriet med andre ord

henrik sass larsen opmærksom på at der er foretaget

set ikke en service man har tænkt sig at andre

skal have mulighed for at få det er en service der åbenbart kun skal gælde henrik sass larsen er det sådan jeg skal forstå

om er om der skal være en procedure for om man kan få at vide hvorfor man ikke bliver minister så tror jeg at jeg og kommende statsministre kunne få

hvorfor man i givet fald ikke bliver minister

at blive ministre men der er ingen af dem der egentlig har ret til at få at vide hverken hvorfor de bliver ministre eller hvorfor de i givet fald ikke bliver

men bedre sent end aldrig lukkede lidt op for posen men på det samråd fik jeg jo også at vide at jeg ikke skulle forvente at blive minister i hvert fald ikke i den nuværende statsministers regering selv om jeg formentlig godt kunne klare mig igennem

var der andre grunde der gjorde at statsministeren mente

nu har man altså i hvert fald indført den mulighed at en henrik sass larsen fik at vide at der var foretaget et sikkerhedstjek og han fik også at vide hvad der stod i sikkerhedstjekket men andre har altså ikke automatisk

strider det efter statsministerens opfattelse imod det forvaltningsretlige

skal holdes eller ikke skal holdes og hvem de møder skal holdes med det er alt sammen en del af den

herre jan e jørgensen har jo ret i at han nok ikke skal regne med at blive minister i i min regering men selv hvis han så skulle blive overbevist socialdemokrat på et eller andet tidspunkt

ret til at få at vide hvorfor han så i givet fald ikke

er jo søge aktindsigt

efter persondataloven eller søge andre oplysninger om sig selv

fulgt i forhold til regeringsdannelsen men men der er

i hvert fald en procedure som ikke er blevet fulgt i forbindelse med at herre sass larsen altså har fået de her oplysninger det er ikke noget man normalt kan forvente men det fik herre sass larsen så

ikke fordi jeg står og påstår at danmark var blevet et bedre sted hvis herre sass larsen var blevet minister det skal jeg ingenlunde påstå men når vi nu taler

noget meget fair og rimeligt i at man blev gjort bekendt med de oplysninger som pet

være at der var en fuldstændig legitim grund til at man havde mødtes med en rocker eller hvad det nu måtte være på samrådet nævnte

min datter har gået i børnehave med brian sandbergs søn og derfor har vi da talt sammen nogle gange det har så ikke været om noget

altså det kunne jo være at der stod noget i det her sikkerhedstjek som man ville have mulighed for at kommentere altså sådan en

for partshøringsmulighed vil statsministeren overveje om der kunne være et behov for en eventuel ændring fremover så man i hvert fald kunne få mulighed for at korrigere hvis der var forkerte

jeg forhindre nogen i at søge indsigt efter persondataloven

at en manglende sikkerhedsgodkendelse ikke var grund til at herre henrik sass larsen ikke blev minister

folketingsmedlemmer tror at

at redegøre for det og skal gerne gøre det igen

er altså en direkte følge af grundloven af grundlovens § fjorten der siger at ministeremner ikke skal sikkerhedsgodkendes hvorfor

det følger af grundloven at det er statsministeren der

hvem der skal eller ikke skal udnævnes til minister og det følger altså derfor

for at blive udnævnt til minister at der er gennemført en sikkerhedsgodkendelse som jeg

et såkaldt sikkerhedstjek af ministeremner

om en person derefter er det

statsministeren der bestemmer hvor meget betydning disse oplysninger skal tillægges og det er statsministeren der bestemmer hvem der skal eller ikke skal være

har sagt i dag i svaret til

klar over de grundlovsmæssige

embedsværket var det samme

kan man se at statsministeren i hvert fald ifølge ekstra bladet

benyttede sig af man må som

sige at det svar som statsministeren gav ude foran

hvor statsministeren jo selv ordet sikkerhedsgodkendelse

er med til at fastholde nogle mennesker i

bare undre sig en smule over hvorfor statsministeren venter så lang tid med

at korrigere det over for folketinget og

statsministeren at statsministerens langsommelighed

har bidraget til at der er nogle der har fået

når der i grundloven står at det er statsministeren alene

hvor jeg rigtig mange gange har anvendt udtrykket

jeg har også mange gange sagt at jeg ikke ville kommentere den procedure der er det her såkaldte sikkerhedstjek fordi der ikke har været tradition for det i danmark nu

det seneste år at

sådan forholder det sig ikke jeg mener ikke at den misforståelse skulle have lov til at stå derude

proceduren omkring det her såkaldte sikkerhedstjek

folketingsmedlemmer jeg tror egentlig også at

stadig væk en lang række uafklarede spørgsmål som statsministeren

så spørge statsministeren om statsministeren ikke anerkender at have et vist medansvar for at der nogle der har fået den opfattelse

i et åbent samråd i i sidste uge mener statsministeren ikke også at der kan være nogle der

det indtryk at man skal sikkerhedsgodkendes når statsministeren selv ude foran

ordet sikkerhedsgodkendelse og netop ikke

sikkerhedstjek det var den niogtyvende september

ordet sikkerhedstjek rigtig mange gange jeg tror

at folketingsmedlemmerne ligesom jeg selv selvfølgelig hele tiden har vidst at det er statsministeren der træffer beslutningen om hvem der skal eller ikke skal være minister for det står i grundloven

tilføje hvad jeg sagt tidligere

ordet sikkerhedsgodkendelse mest i refererende

i morges hvor han fortalte mig at han ikke længere står til rådighed som minister i en kommende regering netop

baggrund at han ikke kan blive sikkerhedsgodkendt det er det ord statsministeren bruger og det er da mærkeligt

ikke straks efter går ud og retter det det er også mærkeligt at statsministeren forsømmer nitten gange ifølge ekstra bladet at oplyse folketinget om

godt parlamentarisk samarbejde

svare ikke blot sandfærdigt men også fyldestgørende og oplysende på folketingsspørgsmål i stedet

holdt folketinget og offentligheden hen i uvidenhed

det fremgår jo af grundlovens § fjorten

der har ansvaret for sammen med regenten at beslutte hvem der skal udnævnes til minister det er

alting der omfattes af grundloven men lige præcis det her er

det man også kan undre sig over er er så mange folketingspolitikere

at der skulle en sikkerhedsgodkendelse til og

det er og bliver den siddende statsminister som

at blinke siger at de får lyst til at brække sig over at der findes fattige og at de siger at det er ynkeligt at en arbejdsløs synes at det er lidt svært at skulle flytte fra den ene ende af landet til den anden for at få et job samt at de begynder at udtale sig om hvor mange børn en kontanthjælpsmodtager må få oplyse hvilke borgerlige politikere der har forfægtet

og det er at der er nogle borgerlige politikere som er begyndt at omtale udsatte mennesker og ledige på

det nye borgerlige syn på de ledige synes blandt andet at være at man ikke har brug for fællesskabets hjælp hvis man ikke bliver mæt

de samme rettigheder som os som er så heldige

der er tale om et nybrud

andre mennesker på som fortjener at blive debatteret og som vi socialdemokrater

kongres hun henfører det jo til noget som ikke er blevet sagt der er jo ikke nogen der har sagt at

brækker sig over fattige der er jo ikke nogen der har udtalt sig om hvor mange børn kontanthjælpsmodtagere må få

at det er ynkeligt at det kan være svært at flytte til den anden ende af landet

nogen borgerlige politikere der har sagt jeg har ikke sagt det jeg har sagt at jeg var træt af

fuldstændig ukritiske brug af ordet fattigdom

har sagt de ting som statsministeren

andre politiske modstandere siger hvad er det for en debat

på den måde dæmoniserer sine politiske modstandere og tager dem til indtægt for synspunkter og ting som de slet ikke har sagt

der har tid til og de holdt lidt øje

voldsomme fysiske ubehag ved at en politiker fra et af regeringspartierne foreslog at der skulle sikres ekstra midler til julehjælp vi taler altså om julehjælp til børnefamilier der har vanskeligt ved selv at finansiere

og man må således forstå at herre

mener at man kan tale om fattige i danmark når der samtidig er millioner af mennesker i verden der sulter

uenige om hvor fintmasket det sociale sikkerhedsnet skal være i danmark men jeg synes også at der hidtil har været enighed om at grænsen for hvornår man skal

behov

at der er socialdemokrater der er politikere på venstrefløjen som tillægger os nogle synspunkter som vi ikke har

brækker os over fattige hvilket vi aldrig nogen sinde har sagt jeg har anklaget venstrefløjen for en fuldstændig ukritisk brug af ordet fattigdom en kritik som jeg kan konstatere at rigtig mange vælgere er enige i

endda konstaterer at regeringen

i hvert fald konstatere at statsministerens skatteminister

specifikt har nævnt carinadebatten i en kronik hvor han forberedte

skattereform skulle indeholde og hvad dens pointe var altså hvad den skulle modvirke nemlig det her med at mennesker ikke kunne betale sig at gå på arbejde

man dæmoniserer sine politiske modstandere ved at tillægge dem meninger og holdninger som de ikke har ved at tillægge dem ord som de ikke har brugt

en meget meget kedelig debatform som jeg synes er uværdig for en statsminister for det

man klar over hvad det er folk rent faktisk har sagt

kigger på hvad herre joachim b olsen selv har sagt den otteogtyvende oktober to tusind og elleve og nu citerer

regeringspartierne foreslog at der skulle sikres ekstra midler til julehjælp og vi taler altså om julehjælp til børnefamilier som har vanskeligt ved at finansiere julen med god mad og

husleje deres varme deres el

ud af det rådighedsbeløb ikke kan lægge tusind kroner til side til en juleaften så er det ikke beløbets størrelse der er noget galt med

men det samme som at staten skal gå ind og betale de organisationer for

handler om at man for eksempel har en socialdemokrat

faktum er at liberal alliance er et yderligtgående protestparti der har kørt en hetz mod de arbejdsløse partiet behandler jo arbejdsløse som undermennesker

ind og bruger et ord som undermennesker et ord som blev brugt af nazisterne om folk som de gerne

sig ikke til hvad de siger man forholder sig ikke til en helt legitim kritik af størrelsen på de danske overførselsindkomster en kritik som jeg kan konstatere at regeringen har taget til sig eftersom

side taget kritikken til sig man har opdaget at der er en reaktion i befolkningen og den reaktion bruger man til at indføre nogle realpolitiske ændringer

er det faktisk grænseoverskridende at opleve at herre joachim

en tv debat hvor en ledig kommer ind og fortæller om sin situation blandt andet kalder den ledige for slap og kræsen det ser jeg

kommet et nyt syn på de ledige og det er et syn som jeg

og fyrre af sekstende maj to tusind og tolv at efterlade det indtryk at ministre ikke skal sikkerhedsgodkendes jævnfør åbent samråd i retsudvalget den fireogtyvende september

at man på baggrund

martin geertsen kan være i tvivl om at ministre

hvis herre martin geertsen ser besvarelsen igennem og det har jeg så også gjort nu så kan han se at jeg færre end seks gange anvender udtrykket sikkerhedstjek for eksempel siger jeg og det siger jeg også rigtig mange gange at jeg ikke ønsker at kommentere den procedure der anvendes ved sikkerhedstjek af kommende ministre herudover siger jeg bla at det undrer mig at venstre ikke kan forstå at jeg hverken kan eller vil kommentere det konkrete sikkerhedstjek af

jeg siger på intet tidspunkt at ministeremner skal sikkerhedsgodkendes tværtimod

pegede på at statsministeren jo nitten gange havde haft mulighed for at korrekse folketinget og offentligheden

angiveligt har fået den opfattelse at der var tale om en sikkerhedsgodkendelse

er nogen der på noget tidspunkt har betvivlet at det er statsministeren der udpeger regeringen og statsministeren der udpeger sine ministre det

hvorvidt pet har foretaget en sikkerhedsgodkendelse af potentielt

som det her spørgsmål i virkeligheden går på

bare pege på en enkelt ting

jeg vil citere fra det svar som statsministerens giver undertegnede

for det der er sagens kerne og det ved ordføreren også godt er at man jo ikke skal have en sikkerhedsgodkendelse og ikke bliver sikkerhedstjekket i forbindelse med at blive formand for folketingsgruppen men der er procedurer for sikkerhedstjek i forhold

dem vælger jeg ikke at kommentere det har mine forgængere heller ikke gjort

udtrykket sikkerhedsgodkendelse uden på nogen måde at retvise mig og

der ellers måtte have haft lejlighed til og lyst til at overvære vores

så meget som fem ord på at korrekse mig i den opfattelse at der skulle være tale om en sikkerhedsgodkendelse for for ministre hvorfor er det at statsministeren ikke gør det i det her tilfælde

tid siddende statsminister der indstiller til dronningen hvem der skal udnævnes som ministre det sagde jeg også dengang og nu siger jeg det så igen

det er sådan det hænger sammen som jeg også

grundloven af grundlovens § fjorten så

gået rundt og været så forvirrede når man

bare kan læse grundloven og få svaret

at man ikke skal sikkerhedsgodkendes

folketingsmedlemmer det siger jeg også i besvarelsen

minde herre martin geertsen om at tillidsposter i de enkelte folketingsgrupper ikke kræver en sikkerhedsgodkendelse så enkelt er det det der undrer mig er at statsministeren ikke bruger bare fem linjer på at rette det som jeg tror eller ved at jeg selv har indlagt som underforstået

jeg tror en masse mennesker både i

og uden for den her sal har taget som en underforståethed i hvert fald i den her debat nemlig at der så til gengæld var tale om

er færre end seks gange jeg anvender udtrykket sikkerhedstjek for det andet

herre martin geertsen jo ikke kunne være i tvivl om i hvert fald to ting for det første at ministre ikke skal

og for det andet at folketingsmedlemmer hverken bliver sikkerhedsgodkendt eller sikkerhedstjekket

fra den dag i sin helhed burde de to ting stå ganske klart for herre martin geertsen

sin regering og sine ministre det der stadig væk er sagens kerne her er at statsministeren ikke har brugt så meget som fem ord på

bliver sikkerhedsgodkendt jeg tror sågar herre henrik sass larsen har haft den opfattelse

ser ud som om han har misforstået hvordan kan det så være at statsministeren ikke tidligere har været inde og forsøge at klargøre over

for for befolkningen og for os at der ikke var tale om en sikkerhedsgodkendelse jeg er lige ved at

tilstrækkelig fyldestgørende eller kan man tale om at vi bevæger os på kanterne på kanterne siger

af en form for

være i tvivl om de to ting for det første at ministre ikke skal sikkerhedsgodkendes men gennemgår et sikkerhedstjek

det andet at folketingsmedlemmer hverken skal sikkerhedsgodkendes eller gennemgår et sikkerhedstjek

når man kigger på den besvarelse

går til spørgsmål otte som er stillet af herre

kommentere det konkrete tilfælde og så vil

sige at det ikke vedkommer andre hvilke samtaler jeg har

under processen i forbindelse med

ikke mindst af den grund at

begået ufattelig mange fejl i den her sag

statsministeren har jo selv gjort sig skyldig i nogle af dem

at statsministeren udtaler sig i strid med grundloven det er vi jo blevet enige om

ikke kunne sikkerhedsgodkendes det er også mærkeligt

at der har været nitten spørgsmål i folketinget hvorunder statsministeren ikke på noget tidspunkt har rettet den her misforståelse som statsministeren selv

ombudsmanden måtte irettesætte to ministerier for tacklingen af den her sag og endelig synes jeg det er mærkeligt at der ikke findes nogen notater

der er foregået i forbindelse med det møde hvor

statsministeriets og justitsministeriets departementschefer altså tilsyneladende

blive minister det er mærkeligt og derfor synes jeg at det vil være helt på sin plads når folketinget har været inde over det når offentligheden har været inde over det som den har været i den her sag at statsministeren for det første beklager

det er kritisabelt at det ikke er statsministeren der selv håndterer sådan

lader sin departementschef lave det lave det beskidte arbejde

godt spørge statsministeren om statsministeren kan forklare når statsministeren

til at forklare herre henrik sass larsen at han havde sikkerhedsanmærkninger fra pet

det var det der var årsagen når embedsmandsapparatet jo ikke

det er det statsministeren har sagt at det har embedsmandsapparatet ikke noget med at gøre det er statsministeren der afgør det hvorfor satte man departementschefen til at forklare de ting over for

at gå ind i den konkrete sag jeg ønsker ikke at gå ind i de samtaler jeg har haft med min departementschef i forbindelse med regeringsdannelsen

ikke komme helt ind i mit hoved og vide hvad der er foregået i forbindelse med regeringsdannelsen sådan er det men jeg er nødt til at sige til

at drage så mange forkerte konklusioner

at der opstår så mange fejl så mange misforståelser ja nogle vil endda sige vildledelser eller eller vildspor som folketingsmedlemmerne bliver sat på af regeringen

ikke gøre os lidt klogere på det jeg nævnte det at statsministeren åbenbart i tv to udtaler sig i strid med grundloven at der har været nitten spørgsmål hvor man ikke har svaret det som statsministeren svarer i dag at ombudsmanden har irettesat to ministerier blandt andet statsministerens eget ministerium og at der

fra hvad der er foregået på det pågældende møde

kan statsministeren i øvrigt fortælle folketinget hvordan det kan være

en sag hvor der træffes beslutninger hvor der meddeles

sass larsen et pålæg om tavshed at der ikke findes et notat fra ministeriet om det

opstår så mange misforståelser det eneste jeg kan sige er ikke ønsker at gå ind i den konkrete sag

sige noget generelt om udpegelser af ministre

og det er at det er statsministeren som alene bestemmer hvem der skal være minister i samarbejde med regenten det er sådan det foregår

professor i forvaltningsret på københavns universitet michael gøtze

tavshedspålægget der blev pålagt

sass larsen på det møde som er omtalt sidste år medfører en notatpligt fra ministeriet jeg ved godt at regeringen i dag åbenbart har lavet en aftale med venstre og konservative om en ny offentlighedslov der i øvrigt begrænser mulighederne for

få forskellige former for indsigt det vender vi tilbage til ved en anden lejlighed men i dag har vi altså en lovgivning som en professor fortæller os ikke er blevet overholdt af statsministerens ministerium hvad er statsministerens kommentar til

kritiserer statsministeriets håndtering

at herre henrik sass larsen ikke længere stod til rådighed som minister netop på den baggrund

blive sikkerhedsgodkendt når statsministeren vidste at herre henrik sass larsen overhovedet ikke skulle sikkerhedsgodkendes

offentligheden om at herre henrik sass larsen ikke længere var ministeremne

at ministeremner ikke skal sikkerhedsgodkendes det fremgår jo meget klart af grundlovens § fjortende

undre sig over er at så mange folketingsmedlemmer

registermæssig optegnelse og et såkaldt sikkerhedstjek

gives videre til statsministeren som

meget vel være at grundloven bliver læst for lidt af folketingsmedlemmer men jeg

alle folketingsmedlemmer var indtrykket at man ikke skulle sikkerhedsgodkendes men

ikke var af den opfattelse information skrev

ordet sikkerhedsgodkendelse og ikke sikkerhedstjek

har har været af den opfattelse at der skulle være en sikkerhedsgodkendelse og ikke et sikkerhedstjek

besvarede den sekstende maj to tusind og tolv altså at der er tale om sikkerhedstjek jeg brugte udtrykket rigtig mange gange

ikke er tale om en sikkerhedsgodkendelse men et

synes vi har diskuteret det her rigtig mange gange

være i tvivl om at ministre ikke skal sikkerhedsgodkendes hvis der skulle sidde en i yderste række som ikke har

jeg sige det igen ministre skal ikke sikkerhedsgodkendes

inden jeg vil gentage mit spørgsmål understrege over for statsministeren hvorfor

er interessant og relevant og det er jo

fordi herre henrik sass larsen føler sig uretfærdigt behandlet af

det er vel i øvrigt en berettiget kritik

ombudsmanden har udtalt kritik af både

når folketingets ombudsmand går ind i en sag omhandlende et folketingsmedlem og

må statsministeren forvente at der er en række spørgsmål i folketingssalen derfor ville det være befriende hvis statsministeren

ville forklare lidt nærmere hvorfor statsministeren ikke tidligere har klargjort over for

har heller ikke villet kommentere den procedure der anvendes ved sikkerhedstjek af ministre

her misforståelse der blev meget udbredt om

var tale om en sikkerhedsgodkendelse af ministre

er det skulle være embedsmænd eller

at udnævne ministre eller kunne

det er statsministeren

mistillid til politiets efterretningstjeneste

fair det kan man forstå men der hvor det bliver uforståeligt vil

når statsministeren så ikke vil fortælle

ikke vil forholde sig til den klage der ligger hos ombudsmanden den sag ombudsmanden behandler i øjeblikket og ikke vil forholde sig til det påståede møde som har fundet sted i statsministeriet med tilstedeværelse af to

sass larsen var til stede og ifølge herre henrik sass larsens advokat en bisidder den nuværende finansminister der ikke sidder så langt fra fra statsministeren her

er der jo en masse påstande derude

en masse mistanker der desværre falder tilbage på embedsværket og på politiets efterretningstjeneste og hvis statsministeren ønsker at de skal fjernes

der må køre men det har intet at gøre

har optaget rigtig mange altså skal en minister sikkerhedsgodkendes eller ej det skal en minister ikke

forøgelse af skatter og afgifter

og en lang række andre initiativer blandt andet en aftale på energiområdet der naturligvis også har nogle implikationer

på ethvert punkt er det sådan at

så må tilføje bare med henblik

det er relativt modigt af venstres ordfører at bevæge sig ud i en drøftelse af

debatten de senere dage har vist at lige når det gælder skatter og

på den politik venstre selv

sidste år for finansåret to tusind og tolv med

var meldingen at nu udmøntede man regeringsgrundlagets mulighed

på de fem milliard kroner siden hen er der jo kommet

af regeringspartneren sfs valgløfter om en betalingsring

har betydet at danske bilister betaler en milliard kroner mere i afgifter nu end tidligere

rokker ved at man kun har opkrævet fem milliard

som man lovede det synes jeg jo egentlig er ret interessant at der ligger nogle

stigninger i skatter og afgifter som finansministeren

der var mange gode elementer der var selvfølgelig også elementer som ikke var vokset i i venstres have

helt sikker på at der ikke opstår nogen tvivl

skatten i danmark med lige knap otte milliard kroner som en del af skatteaftalen

sådan at så mener finansministeren at

muligheder for regeringen

der jo ikke

hævede skatter og afgifter massivt i forbindelse med den såkaldte genopretningsaftale

dag går man også ind for et skattestop men man kan stadig væk godt medvirke til den skattereformaftale der er omtalt og man hæver en række skatter og afgifter for at finansiere lettelser af skatten på arbejde så

regeringsgrundlag der præcist beskriver hvad vi agter at gøre på området venstre har et skattestop og der er ikke et menneske

har flertal i folketinget til at fastholde et skattestop

den lille million danskere der har stemt på venstre

arbejdet i folketinget for at begrænse nogle af de skader

ikke bare sige ok så sætter vi os over i et hjørne og kan ikke være med til noget som helst jeg troede egentlig at det blev påskønnet fra regeringens

lad mig så bruge et

andet helt konkret eksempel for at forstå hvordan

de fem milliard kroner skal skal forstås i kommuneaftalen som regeringen har lavet aftaler man at

hvad vil finansministeren mene at der skal ske med statsskatten hvis kommunerne og vi ved det jo først om fjorten dages tid mod forventning ikke overholder aftalen så

kommunernes økonomi betyder at skatterne eksempelvis stiger hundrede million

jeg har intet at bebrejde venstre i

den aftale vi lavede har ikke noget at gøre med et skattestop

har så vidt jeg kan se heller ikke noget at

store underskud på det offentlige budget så hvad et skattestop egentlig går ud

baggrund har selvtillid nok til at udfordre et

spørgsmål det letteste

set også finansministeren svare på mine spørgsmål

nu har jeg været meget nøje med at læse aftalen om kommunernes økonomi for to tusind og tretten og der står

men hvad betyder det for borgerne vil det blive fulgt op af at borgerne i danmark vil opleve at de hvis kommuneskatten stiger

relativt ligetil at forholde sig til

overholdes og finansministeren

vil trække i bloktilskuddet vil pengene så komme tilbage til skatteyderne

at man ikke reagerer positivt på en lejlighed til at diskutere det helt primære slagnummer i venstres politik nemlig skattestoppet

at man anser det for at være uvedkommende i en debat man selv har rejst i folketingssalen på folketingsårets anden dag

og i grunden betyder hvordan man har praktiseret det og om egentlig er noget særlig nyttigt alternativ til det regeringsgrundlag jeg praktiserer som er nuanceret og sagligt

forhøjelser af afgifter erhvervsskatter eller indkomstskatter

spørgeren byder på og citatet er

jo netop klart tilsiger at når vi taler om generelle forhøjelser af skatter og afgifter med henblik på at finansiere

og så kender spørgeren jo også regeringens og min indstilling til at der naturligvis skal være rum for at kunne omlægge skatter og afgifter

ikke tilhængere af det skattestop

på at danskerne er fuldt ud klar over hvad konsekvenserne af at have den nuværende regering hvad det betyder for danskernes privatøkonomi og hvad det betyder for danskerne hvis der kommer en ny venstreledet regering som vil give danskerne et skattestop så der er tryghed om skatter og afgifter det vil jeg meget gerne

det er soleklart men det der er interessant er når statsministeren siger som hun gør betyder det så

del af finansieringen er skatte og afgiftsforhøjelser altså ikke omlægninger men skatte og afgiftsforhøjelser til nye udgifter nye initiativer det udelukker finansministeren

det vil være i modstrid med regeringsgrundlaget

regeringsgrundlaget og

der er ikke nogen nyheder på det punkt overhovedet

skattestoppet som spørgeren gerne vil diskutere men så åbenbart ikke i praksis

at man inden for rammerne af det spørgeren opfatter som skattestoppet

af almindelige danske familier med et meget væsentligt beløb de seneste år

de økonomiske indgreb der blev foretaget for at rydde op efter en en uansvarlig økonomisk politik

skabt store offentlige underskud det er spørgeren vel klar over det kan vi vel

ja uden

jo åbenbart må have været noget som statsministeren ikke oplevede da hun

første gang at der indføres skattelettelser til gavn for

fremhævet beskæftigelsesfradraget

beskæftigelsesfradraget var noget som venstre og konservative

hævet skatter og afgifter massivt mens vi havde regeringsansvaret

temmelig vanskeligt at se

skal forhandle finanslov her i folketingssalen men jeg synes det er helt naturligt

får en politisk tilkendegivelse fra finansministeren og at finansministeren siger

er vores politik

af den periode hvor man havde regeringsansvaret

da man så fandt ud af at det havde skadet dansk økonomi bremsede man hårdt op

indførte nye skatter og afgifter for at redde situationen det er blandt andet det

ganske almindelige danske familier i øjeblikket oplever som

var i overensstemmelse med skattestoppet det er fuldstændig korrekt og der tror jeg godt at finansministeren kan huske at

var nogle der var i overensstemmelse

statsministeren men der var

det er finansministerens melding her

der indeholder generelle skatte

det synes jeg er en en klar politisk tilkendegivelse og

naturligvis vil vil skrive mig bag øret

kigger over mod mod venstre

optræde lidt konstruktivt men jeg vil gerne kvittere for det

skattestoppet nemlig at det

at fravige da man kom i økonomiske problemer

politisk standard når man leverer det ligeud og det takker jeg for det betyder jo så bare

skattestoppet er sådan at det er noget man har når det ligesom går an

så er det at man kan undre sig en lille smule over at

det skattestop man gerne vil byde danskerne

at skabe tryghed om en families økonomi der er det måske bedre med en mere

for forskning innovation og videregående uddannelse

at anlægsinvesteringerne i universiteterne er udtryk for udmøntning af tidligere aftaler

derfor ikke tale om nye initiativer

dette års finanslov er ministeren så enig i dette og mener ministeren således at der er tale om nye penge eller ej til

tilfældet er jo her at regeringen er ved at gennemføre et flerårigt investeringsløft af universiteternes forsknings og uddannelsesfaciliteter finansieringen af de her anlægsinvesteringer blev aftalt i regi af globaliseringspuljen i to tusind og ni men efterfølgende har den daværende regering jo opsagt velfærdsaftalen og

investeringerne gennemføres altså alligevel det er et udtryk for en reel politisk prioritering og beslutning og jeg er jo således enig med finansministeren i at der ikke er tale om initiativer der skal forhandles politisk i dette års finanslov men som sagt ved jeg der ligger i spørgsmålet om nye eller gamle penge som er

og det er jo i hvert fald ekstra penge for dem penge som de ikke har

investeringerne vil komme forskere og undervisere til gode og vil bidrage positivt til økonomien i den nuværende lavkonjunktur og skabe øget beskæftigelse når midlerne kanaliseres ud i byggebranchen som led i moderniseringen jeg har så til min overraskelse

at venstre er uenig i disponeringen af midlerne i berlingske tidende den syvogtyvende

derfor må jeg også lægge til grund at venstre ikke føler sig medansvarlig for de planlagte investeringer jeg vil også beklage over for

jensen at der er en opfattelse i venstre

rejste her når jeg rejser spørgsmålet

meget korrekt når jeg siger at der står regeringen har særligt prioriteret følgende

af et løft af faciliteter og byggeri som anvendes til forskning og undervisning på universiteterne

det undrer mig nemlig bare at ministeren på den måde tager æren for at der nu særligt prioriteres nogle ting af regeringen regeringen

udtryk for nye initiativer overhovedet det er gamle aftaler der bare udmøntes

set bare interesseret i at få ministeren til at forholde sig til at det løft der kommer af bygningsmassen

er præcis det samme løft som vk regeringen planlagde og aftalte og sikrede finansiering

de her anlægsinvesteringer blev aftalt i regi af

tusind og ni men vk regeringen opsagde jo de aftaler

at regeringen fortsætter det investeringsløft som jeg så er enig i at der er god brug for og derfor til min undren har oplevet at

undervisningsministeren mener altså at det er noget man særligt har prioriteret

er noget særlig nyt fordi det bare er en fortsættelse af

set bare gerne have fastslået om der i det regeringen lægger op til nu er ændringer i forhold til den økonomiske ramme der blev aftalt under den tidligere regering

her anlægsinvesteringer blev aftalt i regi af globaliseringspuljen i to tusind og ni men vk regeringen opsagde de aftaler og derfor der i universitetsverdenen

pengene er altså ikke anvendt tidligere pengene kommer ud at arbejde og kommer til at skabe efterspørgsel

at fløjte samtidig også fordi man altså på den ene side synes at det vi gør

rigtig hvad diskussionen kommer af hvis man i øvrigt

fra den nuværende regerings side særligt har prioriteret følgende og så henvise til de ting som blev aftalt og finansieret af den tidligere regering

der jeg har forsøgt at spørge ind til

prioriteret som er anderledes i

den tidligere regering prioriterede ministeren har vel et kendskab til hvad der ligger på ministeriets egen hjemmeside og den pressemeddelelse der blev udsendt i forbindelse med offentliggørelsen finanslov hvis regeringen særligt

må der være en eller anden ændring

bare en fortsættelse men ministeren har skrevet at det er særligt prioriteret

og indtil videre ikke hørt noget som helst nyt i forhold til det den tidligere regering præsenterede

socialdemokraterne og det radikale venstre deltog i så man finansierede vel strengt taget ikke så meget helt alene i den

sammenhæng men man opsagde også forliget

listen over hvad den her regering prioriterer anderledes end

den tidligere kan jo være lang og måske også lidt uden for rammerne af det her spørgsmål men jeg kan da nævne nogle af de væsentligste ting

på mit eget område det er altså en fortsat investering i forskningsmidlerne

at nedbringe forskningsudgifterne til en

hvis venstre og konservative havde gennemført genopretningsplanen som de aftalte

fælles aftale om en grøn transportpolitik har vi som bekendt formuleret et mål om en fordobling af den kollektive trafik inden to tusind og tredive

sikrer den bedste trafikbetjening for passagererne på vestfyn en god kollektiv trafikbetjening må

og mange stop skal der ikke gå meget galt før togene holder i vejen for hinanden til gene for både passagerer i regionaltogene

når der på nogle stationer kun stiger en person på toget

sikre en smartere løsning både når det gælder regionaltrafikken og

også er afgørende

når det gælder landområderne at der er en ordentlig

kombination og nogle gange skal man kombinere

togstationerne på vestfyn de mister den mulighed det skaber usikkerhed både i forhold til deres bolig og i forhold til deres job hvordan er det her i overensstemmelse overensstemmelse med regeringens planer om gerne

understøtte den kollektive trafik og flytte mennesker fra biler og over

hen over fyn og man kan se at

de målsætninger som vores parti er enige om nemlig

hvordan bedste måde så starter vi egentlig meget fornuftigt med at bede lige præcis de aktører

gøres på en anderledes smart måde når det er sket

får løst det her og målet er

at der skal til at lukkes stationer

fantastisk relevant spørgsmål jeg kan ikke svare på det det er lige præcis derfor jeg har bedt eksperterne lokalt regionalt

sig sammen og så give os politikere

lukker de her stationer har man foretaget beregninger af hvad det kommer til at koste for

blev bragt i annoncetillægget flyt ud i berlingske tidende

skal have fornuftige levevilkår

fundamentale spørgsmål og udfordringer befolkningen i nogle landområder oplever negative effekter af den her omstilling virksomheder lukker

stor ledighed fraflytning skaber overskud

rammerne af den aktuelle samfundsøkonomi det er jo de vilkår

mindre byer har rigtig gode tilbud til den travle familie gode ordentlige

huse ordentlig pasning af børnene

let adgang til naturoplevelser de mindre samfund

jeg lavede op til landdistriktkonferencen viste jo at

i de større byer jeg definerer også

rigtig hårdt det er adgang til hurtigere bredbånd

vi skal fokusere på og så er det det som min kollega trafikministeren og herre lars

er resulteret i en energiaftale med fyrretusind nye

risikerer at arbejdspladser flytter ud af landet og

sådan kalder indsatspuljen at

to tusind og elleve de hundrede

områdefornyelsen og bygningsfornyelsen fem og

det har på rigtig mange områder for rigtig mange kommuner netop betydet

man har kunnet gøre en forskel i forhold til at få fjernet nogle af de usle huse der stod rundtomkring

med til at sikre at der var folk der

flyttede til også de mindre landsbyer en ting mere jeg gerne

vi nu har fået udleveret af regeringen

jeg jo selvfølgelig også slået op

at der ikke er blevet afsat flere midler i forhold til også

sikre en bedre balance i landet og

spørge ministeren om om det er fordi

der kommer noget lidt senere som bare ikke lige er nået

med i udmøntningen af den milliard

skal ligge i sammenhæng med bymæssig bebyggelse

brug for en håndsrækning og at der er brug for midler som ikke bare kommer som engangspuljer men som er på bevillingen hvert år som vi siger byfornyelsen skal nu komme

en som er udgivet af ministeriet

det kommunerne der har været inde over i forhold til

jeg har jeg gjort sådan er det

vi har blandt andet det problem at der er mange unge

har det problem for eksempel hvad angår de unge at ni ud af ti

en enorm mangel på uddannelse og kompetencer og dermed en

deres fremtidige liv så

vi sikrer at der er flere mennesker der kommer ud på arbejdsmarkedet

det var derfor jeg stillede spørgsmålet og det kunne være at ministeren kunne komme

at der er nævnt en styrkelse af de offentlige finanser med tre milliard kr blandt andet på baggrund af en kontanthjælpsreform der er også nævnt at man skal styrke beskæftigelsen

personer i to tusind og tyve så jeg er egentlig interesseret i at høre

samme ambitioner som som venstre

et kontant udbytte i forhold til

præcist antal mennesker på arbejdsmarkedet en styrket beskæftigelse i to tusind og femten

være i to tusind og fjorten

er flere mennesker der får lov til at leve og udvikle og udnytte deres eget potentiale

vi evner at flytte mennesker fra passiv overførselsindkomst til ud på arbejdsmarkedet når vi kommer med vores reformforslag til hvordan

der bruger så værdifulde år af deres liv i kontanthjælpssystemet for jeg tror at de både

om robert er jo bare én blandt mange vi har fireogtredivetusind på kontanthjælp der er arbejdsmarkedsparate der skal stilles nogle helt kontante krav til dem men når jeg nu spørger til det her med med målene i forhold til arbejdsudbud og provenu

tyve planen sætter helt kontante

spørger om ministeren har gjort sig nogle tanker om det når nu indholdet drøftes

hvad skulle så være ambitionen altså hvad er ministerens ambition ud over at gøre en forskel for en masse mennesker på kontanthjælp hvad jeg er enig i

der er nogle af de allermest udsatte i vores samfund og

massive sociale problemer dårlige boligforhold dårlig økonomi psykiske lidelser mange af dem er jo det vi kalder matchgruppe tre

mennesker der har andre problemer end ledighed udsatte borgere en kontanthjælpsreform skal da også løfte dem så i mine øjne handler det ikke kun om

det handler jo om et socialt løft af danmark hvor vi går væk fra at skubbe mennesker

deres egne problemer det handler om

selvfølgelig have en positiv effekt

regeringen vil forfølge eller eller gælder de ikke længere

finanser med tre milliard kroner årligt i

og tyve er det så ikke gældende mere siden

vi nu skal forholde os til indholdet jeg er meget enig i

er mange forskellige mennesker nogle har brug for en kærlig hånd og en indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet andre har

set brug for at der bliver stillet kontante krav til dem

bidrage positivt både til statens finanser her og nu og selvfølgelig også

og tyve hvor vi jo ved at vi har behov for et større arbejdsudbud end det vi har i dag og det

undskyld mig udtrykket tudetosset hvis ikke vi

formår at få sat nogle af de ressourcer i spil vi har i vores samfund jeg synes i virkeligheden at

der var det mest kedelige ved nullerne var at den tidligere regering ikke for alvor

næste spørgsmål er til ministeren for ligestilling og kirke af fru fatma

enig med den socialdemokratiske ligestillingsordfører rasmus horn langhoff i at køb

med mennesker hvor det blandt andet fremgår at regeringen vil styrke indsatsen for at begrænse efterspørgslen det er grundlæggende ikke i orden at købe et andet menneske og slet ikke hvis det menneske man køber er groft udnyttet og under tvang derfor

efterspørgslen efter køb af seksuelle ydelser fra handlede i prostitution hvis vi vil

som det også fremgår af perspektiv og handlingsplanen

betyder det for det første at vi igangsætter en kortlægning af prostitutionskunderne med særligt fokus på menneskehandel kortlægningen kortlægningen skal danne grundlag for løbende holdningsbearbejdning og information målrettet nuværende og potentielle prostitutionskunder for det andet fremgår det af perspektiv og handlingsplanen som det også gør af regeringsgrundlaget at vi vil gennemføre en undersøgelse af et forbud mod købesex den undersøgelse foretages af straffelovrådet som er i gang

for det tredje lægges der vægt på at

sammenhængende og effektive tilbud til dem der gerne vil ud af prostitution netop effektive exitstrategier for de prostituerede er for mig at

prostitution er et alvorligt socialt problem

skadelige konsekvenser for den enkelte og derfor skal vi

hjælpe de kvinder og mænd der er i prostitution på den bedst tænkelige måde sfis

viser at helt op mod fire og halvfems procent af de gadeprostituerede rent faktisk overvejer at stoppe i prostitution og tre og tredive til fem

godt ved at have nogle effektive exitmuligheder jeg er

jeg også tidligere har sagt ikke sikker på at et generelt forbud mod købesex nødvendigvis er det rette

at tage i brug for at hjælpe de prostituerede bedst muligt derfor ser jeg også frem til at se hvad straffelovrådets

regeringen træffe beslutning om hvorvidt der skal indføres et generelt forbud mod køb af sex eller

problemer der er det der er mit udgangspunkt og det som er regeringens udgangspunkt er helt klart at

problemer og de udfordringer der er på det her område men fordi det er et så alvorligt område og

det bedst mulige oplyste grundlag

lige netop på det her område og kommer med deres anbefalinger snart jeg er ikke helt sikker på hvornår det er og så vil regeringen selvfølgelig tage stilling til

også noget fra redegørelseperspektiv og handlingsplan

to tusind og tolv hvor der står at vi i danmark ikke bare har ansvar for at hjælpe ofrene

for at begrænse efterspørgslen

købesex jeg kunne godt tænke mig at høre ministeren

det ansvar for at at begrænse

om menneskehandel og gøre opmærksom på

man for at koge det fuldstændig ned

et andet menneskes skæbne i sine hænder

det vi mener med at begrænse det og det er også

forstå det ud fra det ministeren siger ministeren bliver ved med at tale

om om udbuddet vil det sige

ellers lyder det i mine ører som en mulig kriminalisering af købesex når det er sådan at man siger at man gerne vil begrænse

den norske rapport farlige forbindelser der omhandler konsekvenserne af forbuddet mod køb af sex

hvoraf det fremgår at et forbud blandt andet har medført mere vold og mindre tillid

indgår det i perspektiv og handlingsplanen at regeringen vil sætte ind over for handel med mennesker

ud over at jeg kører rundt på scooter og gør

ske gennem en løbende holdningsbearbejdning af købere og

købere af seksuelle ydelser det fremgår også af perspektiv og handlingsplanen og i øvrigt også af regeringsgrundlaget at regeringen vil gennemføre en undersøgelse af muligheden for

regeringen fokus på at skabe et sammenhængende og effektivt tilbud til dem

ud af prostitution et effektivt tilbud til dem der gerne vil ud af prostitution er helt afgørende hvis vi skal gøre noget ved de sociale problemer

har talt om som er dominerende og som også er en del af prostitutionsmiljøet fru fatma øktem

forholde mig til en norsk rapport ved navn farlige forbindelser hvoraf det skulle fremgå at det norske forbud mod køb af sex har medført mere vold

som jeg har forstået det sammenligner rapporten en undersøgelse lavet før forbuddet trådte i kraft med en undersøgelse efter

læst rapporten men er alene blevet orienteret om den så min viden om den baserer sig på det rapporten kan jeg oplyse indgår også i straffelovrådets undersøgelse af muligheden for et forbud mod sexkøb

jeg undlade at gå ind i rapportens konklusioner

resultater hæftede jeg mig allermest ved at der flere steder

selv medgivet i et interview på p en

og at kvindernes tillid

det glæder mig selvfølgelig at høre at ministeren så siger her at man er opmærksom på de her tal og at de

man tager de her betragtninger med

kommer mere prostitution i det skjulte og at politiet ikke har mulighed for

hjælpe de prostituerede det er jo rigtig rigtig alvorligt og derfor sagde jeg også

at straffelovrådet rent faktisk tager den her rapport med ind i

en beslutning som havde været nem men det er den netop ikke der

erfaringer fra sverige som stritter i hver sin retning nogle siger at nogle tilstande

synes jeg modstridende oplysninger

skal en beslutning når vi skal hjælpe mennesker i nød for jeg synes virkelig at det

mennesker i nød

det glæder mig at man vælger at kigge på de rapporter der er lavet som sagt er der flere der tyder på

at

de radikale ikke ville have et forbud skyldtes det erfaringer fra sverige jeg vælger at tolke det

ministeren faktisk ikke er for

og konvertere dem til til danske erfaringer der

gøre noget ved det her område og det er også derfor at vi har skrevet

men vi har også skrevet ned og det er næsten den anden del af det

så vi kan tage en beslutning på

selvfølgelig gerne invitere venstre til de forhandlinger

skal sætte os ned omkring et bord

handler om at lytte til nogen som virkelig ved noget om det her og som tager rapporter

sagt en del gange så vi kan tage nogle beslutninger på det

vi bliver inviteret til at drøfte politik og udvikling af

tænker lidt på at ministeren var ude at lancere en en kampagne for

det jo selvfølgelig i modsætning til det ministeren har lanceret for et par dage siden om at volden mod kvinder

skal stoppes jeg vælger at tolke det sådan når man ser på de rapporter

det er med til at svække tilliden det er med til at

en kriminalisering af

at man kan komme hjem til en voldelig mand

også i de tidligere spørgsmål

når vi taler om den her sociale udfordring at et forbud nødvendigvis er vejen frem

er ikke sikkert og det er også det jeg har sagt tidligere men uagtet hvilken beslutning vi tager

nogle voldsomme sociale udfordringer som vi har talt om i rigtig mange år